allerede er indtrådt som ordinært medlem jeg har endvidere modtaget indstilling om at følgende godkendes som midlertidige medlemmer af folketinget fra og med den fjerde november 2014 første stedfortræder for

østjyllands storkreds rené skau björnsson i anledning af maja panduros orlov og første

karl h bornhøft i anledning af pernille vigsø bagges orlov jeg har endelig modtaget indstilling om at anden stedfortræder for venstre i sydjylland

godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den syvende november to tusind og fjorten i anledning af ellen trane nørbys orlov det bemærkes at første stedfortræder allerede er indtrådt som ordinært medlem er der nogen der ønsker ordet

en reel aftale om dobbeltbeskatning blev indgået

sikre at danskere og irere var skattepligtige i begge lande ved loven af nitten tre og halvfems forblev rederier og luftfartsselskaber nemlig undtaget fra den oprindelige aftale men det bliver der lavet om på nu den nye aftale indeholder regler for hvornår danmark kan beskatte forskellige former for indkomst som en person der er hjemmehørende i den ene stat altså bopælsstaten modtager fra den anden stat kildestaten den væsentligste ændring

at personer bosat i danmark men ansat i irske luftfartsselskaber og rederier får deres løn beskattet i danmark modsat før hvor den blev beskattet i irland i den forgangne tid har vi set eksempler på hvordan danske ansatte i

air benytter sig af ekstremt lave skattesatser i irland eksempelvis er beskatningen for de lave indkomstgrupper nede på

godt det dobbelte herhjemme med dette lovforslag bliver de nu skattepligtige i danmark og vi sikrer således at danske ansatte i irske virksomheder ansættes på danske vilkår også skattevilkår

vi optaget af at skabe konkurrencelighed mellem markedets aktører således at ingen på grund af forskellige specielle regler stilles bedre end

de forskellige skattestruktur til livs som skat har sat fokus på og danske ansatte i den samme branche sidestilles dermed med

kollegaer ulige vilkår for danske virksomheder i forhold til beskatning i udlandet betyder at danske selskaber presses urimeligt på lønomkostningerne hvilket i givet fald kan betyde nedlæggelse af stillinger tilføjelserne til dobbeltbeskatningsoverenskomsten er

et udtryk for at vi bevæger os i en positiv retning

og derved betaler skat i irland det har givet nogle problemer i forhold til

situation det synes jeg da

stilling til om vi skal tiltræde den aftale eller forkaste den

handler det her om ordentlige arbejds og lønvilkår for danske lønmodtagere og for dem som arbejder i danmark

internationale aftaler så vigtige

for finansieringen af vores velfærdsstat

det gælder ikke mindst i forhold til bekæmpelsen af social dumping i luftfartsbranchen

vi vil da også gerne være med til i udvalgsbehandlingen at være sikre på at det lukker hullerne godt nok

for at der stadig væk er alt for gode muligheder for at

store selskaber kan spekulere i at bruge irland som en skattebasis inden for eu der går ud på at man betaler ingen skat eller meget lidt i skat

selvfølgelig man kan godt sige

godkende aftaler regeringen har lavet

vi har at gøre med en international branche luftfartsselskaber agerer internationalt og ryanair kan vel lige så godt have deres afgange fra hamborg som de kan have dem fra billund for eksempel

her i august meddelte ryanair

lukker fjorten ud af atten linjer ud fra billund

der er blevet spekuleret i om årsagen til det er at der har været den her aftale om en dobbeltbeskatningsaftale mellem irland og danmark

den her slags lovforslag og derfor har man ikke hørt hvad for eksempel billund lufthavn

derfor står vi sådan lidt på gyngende grund

så beskeden her fra liberal alliance må være at selv om vi i princippet støtter at man skal betale dansk skat i danmark

internationale virksomheder som vi også ser det for eksempel i søfartsbranchen hvor vi har en lavere beskatning af sømænd

med udgangspunkt i danmark end vi har af alle andre fordi vi ellers frygter at søfartsselskaberne udflager til andre lande nøjagtig den samme frygt kan man have her med flyselskaber

allerede har lukket fjorten ud af atten ruter fra billund her til sommer udtryk for

reagerer på den aftale mellem den danske regering og den irske regering så vi forholder os lidt afventende til hvordan vi vil stemme

selskab ellers flytter til tyskland

ensartede retningslinjer for

hamborg som i forvejen betjener især jyder med flyafgange ud

sådan at billund har svært ved at konkurrere i den forbindelse har det ikke ikke betydning om danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med tyskland

er om tyskland har en tilsvarende dobbeltbeskatningsaftale med irland som vi nu har fået med irland hvis det gennemføres hvis tysklands

ryanair så kan man frygte at ryanair lægger alle sine afgange i hamborg i stedet for i billund

det er måske det der allerede er sket jeg ved det ikke

at kort før vi behandler det her lovforslag og efter at aftalen

i andre lande end danmark fordi vi har at gøre med en international branche hvor det er ligegyldigt hvor man har udgangspunkt derfor har vi en lavere beskatning af sømænd med udgangspunkt i danmark end vi har af alle andre fordi

lad os for eksempel tage sas eller det kunne være norwegians afdeling i danmark hvis man

jo fra andre lovforslag i og med at det omhandler en allerede indgået aftale det var også det

frank aaen var inde på i sin tale det folketinget skal tage stilling til er således om man vil tiltræde eller forkaste hele aftalen med irland jeg mener at det grundlæggende er en god aftale der blandt andet sikrer at danmark kan beskatte personer

på fly i international trafik for irske luftfartsselskaber med aftalen er

den rigtige retning i kampen mod social dumping inden for luftfart bemærkningerne til lovforslaget indeholder en detaljeret gennemgang af artiklerne i aftalen og konsekvenserne i forhold til intern dansk ret men hvis der

ønskes belyst så besvarer jeg selvfølgelig meget gerne disse spørgsmål

flyselskabet som herre ole birk olesen nævnte havde valgt

flyve nogle ruter fra billund at det jo også er interessant at bemeldte flyselskab i onsdags meddelte at man ville åbne tretten nye ruter

her dobbeltbeskatningsaftales indhold så det må da i hvert fald antages at det ikke er sådan at

også blev nævnt fra anden side for eksempel

brian mikkelsen så er det her jo med til at sikre at der er en ensartet behandling af flyselskaber

man kan jo for så vidt godt forstå at der hvis markederne flytter sig bevæger sig så

det bemeldte flyselskab har jo også været

flytte aktiviteter rundt og uden at det i øvrigt har været

at der tidligere har været en dobbeltbeskatningsaftale i den her stil så

meget vanskeligt for mig at sætte mig ind i et flyselskabs direktørs tankegang i forhold til hvad

hvert fald ikke sådan at jeg har oplysninger om at det skulle have været noget der har været oppe det

der skulle have været en diskussion

når vi arbejder med dobbeltbeskatningsaftaler

så jeg synes at at når vi arbejder på den måde vi gør så er sådan

vi arbejder ud fra men jeg vil så også gerne tillade mig at henvise til det

dobbeltbeskatningsaftaler

aftale vi har med skatteudvalget tilbyder udvalgets medlemmer en mundtlig orientering

som i hvert fald er indgået og som jeg også netop

at der er ganske mange blandt andet fordi der

berlin i onsdags hvor vi netop forstærkede det internationale samarbejde i forhold til bekæmpelse af skattely så jeg synes at der er

spændende moment i øjeblikket og der synes jeg også at vi skal passe på at vi ikke stiller os selv barrierer i vejen for

skal betale skat to steder skal man

have en dobbelt ikkebeskatning der synes vi at der er problemer ved nogle af

indgå en lang række bilaterale aftaler så vil ministeren

får informationsudviklingsaftaler landene imellem jeg er meget glad for at danmark her har vist sig som

og når halvtreds lande er medunderskrivere

relativt aktive skattelylande så så synes jeg at det er højst interessant hele det arbejde der ligger

beps det man kalder base erosion

engagere os på globalt plan sideløbende med at vi i øvrigt laver dobbeltbeskatningsaftaler jeg er helt sikker på at det er noget vi også kan vende tilbage til ad flere gange også med skatteudvalget og hvis der er medlemmer af skatteudvalget der gerne vil vide mere om det arbejde der foregår i forhold til bekæmpelse af skattely og åbenhed osv så stiller jeg mig i hvert fald meget gerne til

ikke blot den amerikanske præsident men også den britiske premierminister

i disse år hvor jeg tror for alvor kan få knækket nogle

luxembourg om beskatning af pensioner udbetalt fra danmark til personer bosat i luxembourg lovforslaget indeholder en overgangsregel og derfor skal det for en god ordens skyld bemærkes at lovforslaget ikke berører personer som pt er bosiddende i luxembourg og som samtidig modtager pension fra danmark men kun personer som for fremtiden flytter til luxembourg med den tidligere protokol på området har det ikke været nærmere præciseret hvordan beskatningen af pensioner udbetalt fra danmark til pensionister i luxembourg er foregået men det bliver det nu med den nye aftale

udbetalt til pensionister i luxembourg tidligere har det været sådan at

pensionerne pensionerne har været udbetalt skattefrit på trods af at der ved indbetalingerne er givet et skattefradrag med begrundelse i at der ville ske en udbetaling med skat med den tidligere aftale har der således været et hul i den danske skattelovgivning som har sikret danske pensionister bosat i luxembourg en

uforholdsmæssig stor skattefordel derfor er vi i venstre positive over for lovforslaget da det sikrer at udbetalte pensioner beskattes efter dansk lovgivning nemlig den samme lovgivning som sikrer et fradrag for indbetaling af pensioner der er således symmetri i beskatningen endvidere er vi glade for at

allerede bosatte i luxembourg ikke bliver berørt af de nye regler da det vil være et stort indgreb i de berørte personers privatøkonomi

vi skal lovgive med med tilbagevirkende kraft af de her grunde

som udbetales fra danmark til en modtager i luxembourg danske indbetalinger til pensionsopsparinger er fradragsberettigede det er dog med den forudsætning at der betales skat når pensionen udbetales

også ske når pengene udbetales til en konto i andre lande såsom luxembourg der er opsparet betydelige beløb med skattefradrag og det er ikke rimeligt at man får anderledes forhold end andre danskere bare fordi man flytter til udlandet vi socialdemokrater synes at det er et vigtigt princip at man betaler dansk skat af sin pension hvis man har nydt godt af dansk skattefradrag derfor vil vi også sikre en dansk beskatning når pensionen udbetales dog vil jeg gerne understrege at lovforslaget ikke har tilbagevirkende kraft det virker altså kun for fremtidige udbetalinger af private pensioner det betyder at de danske pensionister der tidligere har været fritaget for at betale dansk skat fordi de var bosat i luxembourg den niende juli to tusind og tretten hvor protokollen blev underskrevet stadig vil være fritaget efter

bliver beskattet i danmark når man så får pengene udbetalt

positiv ændring der bliver lavet og det gør også at

med luxembourg kommer til at være meget lig dem som

sammenhæng og i mange tilfælde er det også

lave handelsaftaler i det her tilfælde

handler det om at der skal være sammenhæng mellem retten til fradrag for pensionsindbetalinger og den efterfølgende skat på pensionsudbetalinger samlet set

det bliver nærmest en helt gastronomisk oplevelse når man skal begynde at tale om forskellige sandwiches og

fra forskellige europæiske lande til skattelylande for at undgå at blive beskattet er også en vigtig del af

det her men der har ministeren også redegjort for at han vil gå meget meget aktivt ind i det arbejde det er vi glade for og vi støtter

en kæmpestor udfordring nemlig den udfordring der har bestået i at man som aktiv på arbejdsmarkedet har kunnet optjene pension i danmark

fra i skat og efterfølgende har man så kunnet slå sig ned i luxembourg

så langt væk og slippe for at betale skat når pengene blev udbetalt

helt åbenlyst at det er urimeligt

set også urimeligt for dem der nu nyder godt af det men jeg anerkender selvfølgelig at man ikke har mulighed for at gennemføre nogen lovgivning med tilbagevirkende kraft men det er altså den urimelighed som fjernes med det her lovforslag og det er afgørende for at vi

konkrete tilfælde i hvert fald ikke er i tvivl om at det er en rigtig god idé at få det vedtaget derudover skal man selvfølgelig sige for god ordens skyld at selvfølgelig er dobbeltbeskatningsaftaler i princippet en god idé men som fru

afhænger det jo helt af det konkrete indhold om det også er det når det føres ud i livet

nidkære og grundige i vurderingen af hvad der ligger i aftalerne

følge op på det lige så vel som det jo er vigtigt at sikre at der efterfølgende bliver administreret på en måde som faktisk betyder at hverken enkeltpersoner eller virksomheder kan få nogen mulighed for at undslippe den forpligtelse

positive over for det her lovforslag som i hvert fald som vi kan se det

pensioner der udbetales fra danmark til en pensionist i luxembourg det sikres dermed at personer der har fået skattefradrag for pensionsindbetalingerne

også selv om personerne er flyttet til luxembourg jeg skal ikke opholde mig ved detaljerne i forslaget

hvis der måtte være spørgsmål besvarer

jeg dem naturligvis meget gerne i forbindelse med

således sikres der med denne aftale at vore to lande har de bedste muligheder for at yde hinanden bistand i skattesager fremover særlig fremhævet fra netop denne protokol er det faktum at danske og indiske embedsmænd med denne ændring får ret til at deltage i skatteundersøgelser i deres respektive lande dermed er der åbnet op for at danske embedsmænd i højere grad end tidligere

aftalen om dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem danmark og indien også får virkning mellem færøerne og indien og det vil således også fremgå af protokollen

personer der forsøger at skatteunddrage eller på den

skattemæssige forpligtelser også kan straffes for det derfor er denne aftale også et skridt på vejen mod at sikre en fortsat fast hånd over for de personer der måtte spekulere i skatteunddragelse endvidere er aftalen også et godt eksempel på at danmark og indien igen kan indgå aftaler til gavn for vore to landes fælles økonomiske interesser

nogen hemmelighed at at sagen om niels holck afkølede forholdet mellem danmark og indien

når han kommer på talerstolen senere eller også få svar på i udvalgsarbejdet der står blandt andet

at overenskomsten også giver mulighed for at embedsmænd fra det ene land kan deltage i skatteundersøgelser i det andet land det synes jeg da er lidt spændende at dykke ned i for det

at embedsmænd fra andre lande pludselig får beføjelser til at gå ind og kontrollere danske statsborgere eller danske virksomheder

med på kontrolbesøg

jeg kan så forstå det

standard for to tusind og ti som er en ny standard man

fremadrettet

skal være normal praksis at man siger at embedsmænd fra andre lande skal have beføjelse til

vi skal være noget varsomme med bare at give et blåstempel det

danske skattevæsen ikke selv ligger inde med og ikke selv har brug for kan man nu blive pålagt at man så skal gå ud og samle ind og ringe

lande har bilaterale aftaler deltager hvis der skulle være nogle uoverensstemmelser eller uenigheder om skattepraksis eller den

heller ikke at det bør være et emne vi skal diskutere

helt tryg ved at det er den måde det foregår på

fornuftigt at man har et sådant samarbejde på tværs af landegrænserne og altså har

for at hjælpe hinanden det andet væsentlige element er selvfølgelig at man sørger for at skattereglerne er udformet sådan at der ikke er nogen mulighed for at unddrage sig skat

nogen mulighed for at flytte skatten uretmæssigt andre steder hen hvor man slippe billigere i skat

nogen der kommer til at betale skat af de samme penge to steder

tak

vi håber at så mange lande som overhovedet muligt vil følge fordi de netop giver den nødvendige transparens som vi også har talt om under

et af de tidligere lovforslag i dag altså dette at vi har muligheden for at kunne kigge hinanden efter i kortene for netop at sikre at alle lande arbejder efter

det er jo selvfølgelig også sådan at at embedsførelsen i eksempelvis indien selvfølgelig påhviler indiske embedsfolk men

standarden får muligheden for

og tilsvarende den anden vej rundt men for

afgørende at vi netop følger disse

meget gerne sørge for at vi får en nærmere redegørelse over

det store store kompleks

at vi går alt det igennem men det skal vi sørge for kommer over til

øvrigt er der blot at sige at med det lovforslag vi har behandlet ja så er det jo især sammenhængen med det internationale arbejde som er relevant netop dette med at skabe bedre rammer for bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse på

jeg ser frem til den videre behandling

og åbenhed mellem vores to økonomier samtidig med en større kontrol med de skattemæssige udfordring der ligger i forholdet så kan man jo heller ikke lade være med at glæde sig over at aftalen

er et udtryk for at økonomien nogle steder i afrika går i den rigtige retning for virksomheder indeholder lovforslaget specificerede forslag vedrørende virksomheder

i danmark med datterselskaber i ghana og omvendt

skattebeføjelser over for en bopælsstat

opdatering af reglerne for pensionsbeskatning indeholder denne aftale også en regel vedrørende offentlige ydelser herunder også sociale pensioner tjenestemandspensioner samt

fradrag disse pensioner vil med indeværende lovforslag beskattes efter danske skatteregler ligesom tilfældet er med l

en aftale om ikke at dobbeltbeskatte indkomster for et datterselskab i ghana med et moderselskab i danmark det sker med udgangspunkt i den såkaldte credit method som sørger for at der gives fradrag for skatten af indkomst på den skat datterselskabet allerede måtte have betalt i ghana meget bøvl undgås således for danske virksomheder bosat i ghana når der med den nye dobbeltbeskatningsaftale foreligger klar hjemmel til kun at skulle svare skat af indkomst på et lands skatteregler

positive over for tiltag der kan skabe bedre betingelser for vores virksomheder med datterselskaber rundtomkring i verden dobbeltbeskatningsaftaler som vi behandler i dag er med til at gøre den verden vi lever i

en mere sammenhængende verden økonomisk frihed og muligheden for på tværs af grænser at lave aftaler til glæde for erhvervslivet og personer i de respektive lande hilser vi i venstre altid velkommen vi skal ligesom ved de øvrige dobbeltbeskatningsoverenskomstlovforslag

og jeg ser derfor gerne at vi i den videre behandling af det her lovforslag får afklaret nærmere hvilke konsekvenser den her aftale har for ghana og vil have

fremtiden fordi det vil være problematisk hvis

aftalen bidrager til at hæmme mulighederne for vækst og udvikling i ghana

ofte er et fremskridt i forhold til at beskatte kapital og arbejdskraft i en globaliseret økonomi

støtte lovforslaget men

er for tidligt at sige vi har en række helt konkrete spørgsmål som vi gerne vil sende

en række konkrete spørgsmål

bemærkninger som er faldet fra fra sfs ordfører og fra enhedslistens ordfører jeg kan også forstå at de spørgsmål man har er nogle der følger skriftligt og

både sfs og enhedslistens ordfører kan føle sig betrygget i forhold til det grundige stykke arbejde der er lavet i

glad for den tilslutning der i øvrigt er til forslaget som traditionen jo byder

gået mere i salen under

skal ikke opholde mig ved de enkelte bestemmelser

de er grundigt beskrevet i bemærkningerne og vi besvarer selvfølgelig alle de spørgsmål som

i forbindelse med udvalgsbehandlingen

det går med at få betalt den skat som loven siger

områder går det ganske fint mens der på andre områder er rum til forbedring og det er faktisk ofte sådan at

ikke nødvendigvis er fordi folk har de store ambitioner om at snyde men at det måske er på grund af manglende kendskab til reglerne og manglende viden at tingene ikke går helt efter bogen og jo mere der kan indberettes automatisk jo flere ting der er fortrykt på vores selvangivelse jo lettere er det jo for os

det her forslag

sørge for at der kommer mere efterrettelighed i skattebetalingen det udspringer af den skatteaftale som vi fra venstres side sammen konservative indgik med regeringen i to tusind og tolv

at sikre en bedre efterrettelighed bidrager med

her indeholder nogle konkrete tiltag i forhold til at

indberettes regnskabstal

meget pænt finansieringsbidrag på

kan gøre tingene lidt bedre så de penge vi nu engang har vedtaget skal i kassen

kommer i kassen så jeg tror ikke

hidse mig op over de konkrete eksempler og forbedringer

overholdt der er dog en enkelt ting som

er gennemført og det her er så den sidste del af det som er lidt af en erstatning for nogle af

så er skatteministeren så kommet med de her forslag i stedet for og som sagt

ganske fornuftige men jeg er

opmærksom på hvad økonomien så siger

ikke kunne gennemføres sat i forhold til det som regeringen kommer med

at der kan skrues ned for for de ting der sørger for at pengene kommer i kassen men jeg synes det ville være ganske rimeligt og det er også min forventning

få lidt flere penge i kassen end forudset i to tusind og tolv

det betyder at det der hedder skattegabet altså misforholdet mellem hvad der burde komme i kassen og hvad der kommer i kassen

men det giver jo så også det politiske manøvrerum at

i kassen end forventet og dem vil vi naturligvis meget gerne være med til

udmønte i form af lettelser andre steder i skattesystemet

frem til at vi kan få drøftelser med skatteministeren

vi kan sikre at at regnestykket passer

den går til fælles velfærd til fælles skoler infrastruktur til pleje af vores ældre og til gratis hospitalsvæsen

desværre er der ikke altid korrekt beskatning og derfor vil vi med dette lovforslag være med til at sikre korrekt beskatning det er både en fordel for de danske skatteydere der får glæde af de penge som egentlig tilhører os alle sammen og så er det jo heldigt at det også samtidig er med til at gøre det nemmere for de enkelte virksomheder med lovforslaget vil vi indhente folketingets samtykke til at regeringen laver en ændring af

behovet er jo opstået fordi man kan se i de complianceundersøgelser man laver i skat at der ofte forekommer differencer mellem virksomhedernes bogførte moms og det som virksomhederne rent faktisk har angivet i moms til skat nogle har så

vi er ret enige om herinde i folketinget at folk

en krone for meget eller en krone for lidt

man skal finansiere skattelettelser eller andre ting er det sådan set bedre at få personer og

til at betale den skat de skal end det er at indføre nye skatter og afgifter jeg foretrækker i hvert fald klart det første at man

fremmest får folk til at betale den skat de skal jeg vil ikke redegøre for alle de enkelte

og socialdemokratiets ordfører har redegjort godt for men bare nævne at jeg også har bemærket at der stort set udelukkende er positive høringssvar

det gør også tror jeg at der er en bred opbakning både ude i erhvervslivet

handler det om at det her lovforslag er en opfølgning på den aftale

med til at finansiere en mindre del af skattereformaftalen

giver det også et indtryk af at der er en rimelig

tilgang til det og det viser jo også

er man også meget optaget af regelefterlevelse

og af at tingene fungerer på en ordentlig måde så samlet set

kan radikale venstre støtte

en række finansielle produkter udvides og

fra finansieringselementerne i skattereformen fra to tusind og tolv som sf også var en del af

fra en lang række erhvervsorganisationer

mig selv synes jeg nu det lød sådan helt almindeligt og normalt og fornuftigt

man har til sit private forbrug fra i sin virksomheds skatteregnskab det synes jeg

set burde være helt grundlæggende og indlysende

fra en fjern fortid hvor jeg selv var selvstændig erhvervsdrivende at den mulighed eksisterede men det var jo dengang hvor det hele nærmest var kaos og ragnarok og desuden var det langt ude i jylland men men det viste sig så på baggrund af de mange omfattende protester og det raseriudbrud

en række erhvervsorganisationer at det var helt umuligt at sikre at man ikke kunne fratrække private indkøb i sin virksomheds skatteregnskab

jeg alligevel er spændende og bemærkelsesværdigt

uhensigtsmæssigt og nærmest umuligt det viser da i hvert fald at det danske skattevæsen og de danske skattepolitikere ikke

er præget af en utrolig nidkærhed når det handler om at sikre sig at

man kan altså stadig væk trække de her

så fandt man heldigvis noget andet

kom til at mangle i forhold til de skattelettelser som man havde

frem til at det ville være en god idé

mere korrekt betaling af moms til skat

få fokus på at det bør være sådan at virksomhederne angiver en korrekt moms til skat og betaler

også nødvendigt at finde ud af at man ikke var i stand til at gribe ind over for

en virksomhed kunne fratrække private indkøb i

så kom man frem til at det var en god idé

mig slutte af med at afsløre at enhedslisten er helt enig i at

og at man betaler de korrekte beløb og vi kan derfor godt stemme for det her lovforslag det der bare undrer os er at der skulle gå så lang tid og

så mange omveje for at nå frem til den ret indlysende konklusion at det er en rigtig god idé at man sikrer sig at de opgivelser der kommer er korrekte

huller tilbage i det danske skattesystem der kan bruges som vi kan arbejde på at finde få afdækket få fyldt ud sådan kan få en mere retfærdig skattebetaling i danmark og måske også et provenu der kan bruges til gode velfærdsforanstaltninger det er rart hele tiden at blive bekræftet i at der nok stadig væk er

det udgør en del af finansieringen af den seneste skattereform fra to tusind og tolv som hæver heldigvis

og dermed gør det mere attraktivt at gå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse i danmark lovforslaget har også til hensigt at udvide indberetningspligten vedrørende en række finansielle produkter

skal medvirke til at finansiere skattereformen fra to tusind og tolv her med et beløb på halvfjerds

alliance var ganske vist ikke med i aftalen om skattereformen fra to tusind og tolv fordi vi var imod nogle af finansieringselementerne

helhjertet op om forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget og de finansieringselementer der gennemføres med

det aktuelle lovforslag har vi

hverken revisorer skatteadvokater eller de selvstændiges brancheorganisationer gjort væsentlige indvendinger imod det her lovforslag så jeg skal meddele at liberal

i den skattereform vi lavede vækstaftalen

som fik sænket skatter og afgifter for både virksomheder og personer og gav fornuftige incitamenter til at det kunne betale sig at arbejde så det at man får bedre muligheder

betale den moms man nu engang skal betale

måde finansiere en del af de lettelser i skattereformen som var rettet mod at skabe ny vækst og flere jobs forslaget om afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen har til formål at nedbringe momsdifferencen

de selvstændige erhvervsdrivende og forslaget gør det muligt for skat automatisk at sammenholde den erhvervsdrivendes oplysninger om moms i selvangivelsen med den erhvervsdrivendes momsangivelse og målrettet vejlede den erhvervsdrivende om at der kan være angivet for meget eller for lidt i moms en sådan positiv tilgang

kan være med til på den ene side altså at vejlede og retvise den enkelte på den korrekte måde og

en måde hvorpå vi kan få en større

indberetningspligter vedrørende finansielle produkter disse initiativer har været drøftet med den finansielle sektor herunder også med henblik på at minimere byrderne for erhvervslivet

efterretteligheden og dermed mindske skattegabet i relation til de finansielle produkter

hvordan skal vi formulere det en kop kaffe i ministeriet

tage den nøjere drøftelse af de problemstillinger som

værd at nævne at det jo ikke er sådan at der er foretaget en genberegning af provenuvirkningerne af initiativerne i skatteaftalen

en samlet genberegning af hele aftalen kunne således vise at der i stedet for var tale om en underfinansiering i varig virkning desuden vil det være

strid med sædvanlig praksis da et eventuelt mer eller mindreprovenu håndteres i den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken så selv om det også har været nævnt at der er nogle elementer af varigt merprovenu i beregningerne

er der altså stadig væk tale om en underfinansiering i

altså ikke tale om penge som kan bruges til finansiering af andre initiativer men det

i den nærmere snak som vi skal have sådan at alle er

vil også gerne anerkende de partier som ikke har været med i aftalen og som også har indikeret at de vil stemme for

også netop herre dennis flydtkjærs bemærkninger om at det jo faktisk er sådan

høringssvarene er ganske positive og de

en skatteaftale og der bliver rørt ved en lang række elementer så er det jo svært at komme to år efter og

når vi forøgede beskæftigelsesfradraget eller når vi skubbede grænsen for hvornår danskerne skulle betale topskat det er svært at se på den samlede mængde af indkomstskatter

må vi stole på de beregninger der ligger til grund

jeg er med på at hvis effekten bliver større eller mindre så slår det igennem på finansloven og så er det den til

er kommet mere eller ærgre sig over er kommet lidt mindre men når vi vedtager noget så må vi forholde os til tallene og her står vi altså med et lovforslag som på beregningerne

hvad man forventer at få ind giver fem og tyve million kroner mere end det

det er derfor jeg mener at det her adskiller sig markant fra hvorledes det er gået med indtægter fra a skat i forhold til beskæftigelsesfradrag og andre ting der kan jeg godt forstå ministerens snak om de beregninger det

enkelte andre der også følger med det drejer sig om at man giver ni

mulighed for kan man sige at slippe tøjlerne lidt ikke

de andre regler der

skal jo være lidt malurt i bægeret lidt af en bekymring i forhold til at der har været rejst kritik fra

stadig væk en positiv stemning i frikommunerne der

og det skulle helst ikke sande til i en fornemmelse af at der ikke er noget der kan lade sig gøre så det synes jeg lige vi

gøre os selv opmærksomme på og også arbejde med i udvalget

som der nu engang skal til også her vil

at virke ude i virkelighedens verden men med de bemærkninger støtter venstre forslaget og jeg kigger lige ned i

konservative at de også støtter forslaget dog med de indsigelser som de fremførte under debatten tilbage

flere kommuner altså ikke bliver unødig afbrudt en videreførelse af forsøgene vil betyde at forsøgene kan fortsætte imens frikommunerne selv evaluerer forsøgene og når regeringen og folketinget så efterfølgende skal beslutte hvilke forsøg der skal føre til

lang forlængelse men inden for de atten måneder skal der både evalueres og foregå en politisk behandling der til sidst skal følges op med lovgivning

derfor vurderer vi at den her tidsramme er nødvendig videreførelsen af forsøgene vil give mindre bureaukrati det vil også give en mere smidig overgang fra de forsøg som vil munde ud i lovændringer og netop mindre bureaukrati i kommunerne

jo en af intentionerne bag selve konceptet om frikommuneforsøgene ved at skabe en mere smidig overgang undgår man at skabe bratte opbremsninger og afvikle forsøg for så efterfølgende at skulle oprette dem igen og få dem til at køre lovforslaget understøtter de intentioner og de muligheder som ligger til grund for oprettelsen af frikommuneforsøget nemlig det at øge det lokale selvstyre at sikre en forbedring af den kommunale service over for borgerne at understøtte en bedre ressourceudnyttelse og at øge effektiviteten i kommunernes opgaveløsning socialdemokraterne kan derfor støtte

altså ikke afbryder forsøgene mens man evaluerer for så at sætte de forsøg man vil videreføre i gang igen

føler er er brugbare eller

de forsøg inden man når frem til sommeren to tusind og sytten hvis det altså viser sig at man ikke ønsker at fortsætte enkelte konkrete forsøg men som sagt dansk

støtter forlængelsen af perioden og vi ser

kommer noget brugbart ud i alle kommunerne

kommunale selvstyre og den kommunale virkelyst

frikommuneforsøget flugter fint med vores grundlæggende tanker om at skabe større tillid til det lokale folkestyre de ansatte og

der kan sætte forskellige skibe i søen

lægge skjul på at da man vedtog de her forsøgsordninger var der nogle af forsøgene som vi

var mere fornuftige end andre nogle var vi glade for andre var vi mindre glade for og nogle var vi slet ikke glade for

på et tidspunkt hvor de er igangsat og

forlænge dem både for at sikre en ordentlig evaluering og sikre at nogle af forsøgene måske kan glide over til at være en almindelig del af driften giver det jo ikke meget mening at gå ind og lave sådan en selektion i forhold til hvad det er vi synes

tager stilling til det generelt og der kan vi godt støtte det her lovforslag jeg vil også tilføje at min bevidsthed om at der kan være god brug for

i kommunerne hvor reaktionen på et forslag om afbureaukratisering fra statens side er lidt forskrækket fordi man siger at pengene skal de nok tage det kniber meget mere når man skal lave de lovændringer der gør at tingene bliver mere enkle

jo en helt anden diskussion så jeg skal bare sige at enhedslisten støtter

være vejen frem til en lidt bedre drift af den kommunale sektor her i danmark vi konstaterer at de

helt generelt ikke er specielt glade for det kommunale selvstyre de vil hellere gang på gang

mindste har igangsat de her frikommuneforsøg

forsøg med øget kommunalt selvstyre er jo trods alt bedre end ingenting også selv om forsøget er tidsbegrænset og også selv om

for at være frikommune kun er nogle meget få kommuner forundt med lovforslaget

bliver frikommuneforsøget udvidet med en en halv år så det bliver muligt

til dørs i stedet for at stoppe dem midt i forsøgsprocessen så derfor

nu er det jo tid til at udvise en smule tålmodighed fordi forsøgene udfolder sig og indtil da er jeg glad for at vi med lovforslaget sikrer frikommunerne gode vilkår for en smidig og ubureaukratisk mulighed for at fortsætte forsøgene indtil der foreligger en politisk stillingtagen til hvilke forsøg

giver anledning til ændrede regler for alle otte og halvfems kommuner

ikke mindst venstres ordfører var inde på

frikommunernes store arbejde fortjent jeg besøgte selv vejle kommune tidligere på ugen hvor man har brugt sin frikommunestatus til

styrke integrationsindsatsen det så meget lovende ud

klart at det gode ved frikommuneforsøget

jo er at vi får nogle erfaringer som vi så

frem til udvalgsbehandlingen og står til rådighed for at besvare de spørgsmål der er